hundrede og tre og fyrre skatteministeren skatteministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire og fyrre

i visse tilfælde har fået sværere ved at få fornyet deres kørekort til lastbil andre store køretøjer det skyldes to eu direktiver der med virkning fra første januar og tolv har fastsat skærpede krav til de helbredsmæssige betingelser for udstedelse af kørekort det gælder særlig for kørekort til gruppe to altså til de store tunge køretøjer

og de skal sørge for at de mennesker som sætter sig bag rattet i de her meget meget tunge køretøjer er sunde og raske og ikke risikerer pludselig at få det dårligt få et ildebefindende et anfald

i sagens natur vil udgøre en rigtig stor risiko og fare for færdselssikkerheden og dermed også medføre fare

end de krav der følger af de to direktiver og som ministeriet ligeledes har oplyst flere gange tidligere er den undtagelsesbestemmelse hvorefter nationale myndigheder kan tillade førere med gode prognoseindikatorer at køre tidligere end efter ti år uden anfald og medicin en snæver undtagelse som kun vil kunne anvendes i helt særlige tilfælde og kun efter en konkret vurdering bestemmelsen vil således ikke kunne benyttes til mere generelt at lempe kravene til

have været medicinfri ti år det er dog en forunderlig ting at man tager brødet ud af

på grund af at man nede i eu sidder og laver et

fra den ene dag til den anden tilsyneladende blevet meget meget farligt at køre lastbil

man får medicin mod epilepsi uanset om man så i øvrigt har haft anfald de sidste tredive år

det er bare det jeg ikke forstår og når man så har en mulighed for at dispensere

at oplyse hvor mange dispensationer der er givet

at svare folketingsmedlemmerne på det de spørger om det er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende og

så det jeg godt kunne tænke mig at få ministerens bud på er hvor mange mister reelt deres kørekort

er blevet vedtaget det er jo et direktiv som vi også skal leve op til og det følger af de regler at

der skal være gået ti år uden anfald og uden indtagelse af medicin mod epilepsi nationale myndigheder kan tillade førere med gode prognoseindikatorer at køre tidligere og det gælder altså også unge med epilepsi så det vil sige

at udnytte den det synes jeg er bekymrende

blandt andet sundhedsstyrelsens anbefaling om afgørelse i sagen og hvis ansøgeren ikke er enig i afgørelsen kan vedkommende

klage til rigspolitiet

at der bliver lavet en meget meget grundig sagsbehandling i de her sager hvor der også er

er derfor overbevist om at de personer som efter de

rattet i en lastbil kan altså potentielt være meget meget farligt derfor har man jo

anfalds og medicinfri i mindst ti år

lade sig gøre det er uladsiggørligt burde man så ikke have haft lavet en indkøringsfase så man gjorde de mennesker opmærksom på at hvis de vil have deres kørekort om ti år så skal de altså stoppe med medicinen nu

man bare have haft et andet problem nemlig et trafiksikkerhedsmæssigt problem for der kan godt være nogle

sager om kørekort til blandt andet lastbil og bus til førere med epilepsi skal forelægges for sundhedsstyrelsen ved indsendelse til den regionale embedslægeinstitution sundhedsstyrelsen foretager på baggrund af oplysningerne i sagen en vurdering af om det kan anbefales at ansøgerens kørekort fornyes

vurderes det om der foreligger sådanne helt særlige omstændigheder at der kan dispenseres fra hovedreglen om at føreren skal have været anfalds og medicinfri i ti år det vil sige

var i ungdomsårene de sidste fem og tredive år

at der skal være observation af tilstandens stabilitet

vedkommende kan dokumentere

været anfald i fem og tredive år men kan ikke få en dispensation hvordan kan det gå til

kender til de forhold

at man har mulighed for at anke en afgørelse hvis man er uenig

afgørelsen til rigspolitiet der bliver således

en grundig sagsbehandling og den synes jeg man

har kørt over fem måneder på det tidspunkt er folk for lang tid siden blevet fyret fra deres job der er ikke nogen arbejdsgiver der har tid til at vente

er ganske enkelt ikke godt nok

kan sige er at man har mulighed for at søge og man har mulighed for

inde med sager er

til en enkelt sag i folketingets spørgetid når jeg ikke kender baggrunden for det afslag der er

der kan jo være tusindvis af andre årsager der lige præcis gør sig gældende i den her sag men jeg vil

fast bopæl i danmark en meget stor del af dem

folk der heller ikke har lovligt ophold i i danmark

har taget spørgsmålet op og spørger hvad regeringens holdning

er til det stigende problem med personer der opholder sig ulovligt i

så stille sig selv det relevante spørgsmål hvorfor regeringen så ikke

når regeringen nu synes at det er et problem det

er vores opfattelse i venstre hvad agter ministeren så at

nogle der ikke er registreret og derfor kan man vel dårligt sige hvad tallet er eller om det er stigende

tale om et stigende problem når politiet i københavn gennemfører en tilfældig kontrol bliver salatfadet fyldt op på få timer

man hører justitsministeren må jeg forstå ministeren sådan

anerkender at vi har et alvorligt problem her og ministeren anerkender ikke at vi har et voksende problem hvis ministeren anerkendte det hvilket jeg vil anbefale ministeren at gøre hun

og det højeste antal i ti år

karsten lauritzen at den her regering sidste år udsendte lidt mere end dobbelt så mange som året før

fem og tyve i udsendelsesposition i to tusind og tolv og femten

nitten i udsendelsesposition i to tusind og tretten så

at være stolt over for problemet er af nogenlunde samme størrelse som det har været hele tiden

vil komme frem at vi vil se at der opholder sig rigtig rigtig mange mennesker illegalt i danmark det der er spørgsmålet er anerkender regeringen

at få udvist afviste asylansøgere

rask væk kommer tilbage

forståelse for hos regeringen det kan man rolig sige selv om vi har forsøgt nogle gange

ty til nogle andre værktøjer

tænke mig at spørge justitsministeren om

om ikke det er dér regeringen så vil sætte ind eller hvor vil man sætte ind når vi nu ved at det er et stort problem for politiet

den samlede gruppe af mennesker som er blevet udvist med indrejseforbud er steget meget hvis jeg lige skal nævne et tal

antallet af domme om udvisning med indrejseforbud er steget

og antallet af administrative udvisninger er steget endnu mere markant

måde skal være men det vi skal sørge for er at politiet er til stede at de ved hvor de

at der er nogle der alligevel kommer ind over grænsen men hvis de kommer ind over grænsen skal vi være der

laver og få dem ud igen hvis de begår ny

ansatte selv taler om hvad der

blandt andet i deres eget blad

ikke så rosenrødt som det ministeren lægger frem så derfor

tænke mig at høre hvad kommer der af nye initiativer fra regeringen

har været brug

mest elegante måde

og nu står politiet et andet sted end de gjorde da man lavede reformen jeg

vi har et rigtig rigtig professionelt og fagligt dygtigt politi

og vi har et politi som vi kan være stolte af

eller endog tale om hvorvidt det kunne være en god idé måske at gøre tingene på en lidt anden måde

regeringspartier blevet oppositionspartier og nu vil man gerne være med til at diskutere det glæder mig

det her er en dagsorden jeg har stået inde for

vores møde som vi jo altså havde for en lille uges tid siden

at de arbejder på

hvordan måde man laver målstyring på i dag og til at lave nogle mere lokale strategier det oplæg der kommer rigspolitichefen vil blive givet til mig vi vil drøfte i forligskredsen og mit ønske er selvfølgelig at man kan skabe medejerskab så den almindelige

begynde at sige at det

oplyse ministeren om at ministerens forgænger på ingen måde var enig i at der var problemer med måltalsregimet på ingen måde der har været sendt adskillige breve det

diskuteret ved adskillige forligskredsmøder

den tidligere minister var optaget

det system vi har så det give mere mening

en af grundene til det er jo at det har udviklet sig til

til at styre dansk politi i de større politikredse og sikre at der

at man i stedet for

kunderne er den samme gerningskode

set bare for at få ministerens tilkendegivelse af

er min erfaring at når man i justitsministeriet og rigspolitiet i fællesskab skal lave noget

en hel organisation hen mod

men det er absolut ikke min intention at vi ikke skal have mål for hvad politiet skal levere eller opnå vi må bare finde en anden måde

der ikke sidder nogen derude og tænker åh hvorfor er det så stift og rigidt og

jo er enig i at det var det det rigtige system at bruge på daværende tidspunkt

at vi får den reelle kriminalitet der er begået frem i lyset og

har lavet voldsomme trafikkontroller

sent i september måned for at kunne opfylde de der

resultatløn

lige være 937 er det det der er saliggørende

så og så mange aktioner eller kontroller ikke desto mindre må man sige at da man indførte måltal i forhold til trafikforseelser havde man

og man havde omvendt et politisk ønske om at sige vi vil gerne have nedbragt antallet af dræbte i trafikken

en strategi for hvordan man gerne vil nå hen til det mål som man har

udføre arbejdet har medejerskab til den måde man

virke hvordan skal

vi har stadig væk det der hedder resultatkontrakter der altså siger til

hvis de vil have den her ekstra løn oveni når året er omme så vil ministeren ikke godt fortælle præcis hvad det er

samtidig med at man har mulighed for at honorere en leder for at være moderne og være god til at få organisationen til at fungere det

man kan finde ud af i forhold til det

finde ud af alting

ikke mener at der er nogen politifolk der

nogle menige betjente fordi hvis det er svært for politiet at løfte en bevisbyrde eller umuligt for politiet at løfte en bevisbyrde i en sag

politikere ikke får et sandfærdigt billede af det der reelt er kriminaliteten

af det måltalsystem som som vi har lavet og som var det rigtige på daværende tidspunkt men som også har nogle negative sider hvor det

det synes jeg bare at vi skal tage hensyn til når vi snakker om et nyt system fordi vi skal

begået af kriminalitet derud

laver den slags dobbelte krænkelser af borgere som har været udsat

mod nogen hvis vi ikke regner med at

den potentielle gerningsmand fordi ingen skal hives ned og stå

mål for noget som man ikke kan bevise at de har gjort så det handler om

politiforbundet jeg taler bestemt med menige politifolk og

det nye system vi skal til at lave og det glæder mig at venstre og

en række initiativer både på landsdækkende og regionalt plan som skal løfte indsatsen mod kriminelle asylansøgere

som en del af det har vi blandt andet lavet

at der ikke skrides ind over for kriminalitet i asylsystemet

heller ikke genkende billedet af at det ikke har haft konsekvenser for asylansøgere der begår kriminalitet under deres ophold i danmark bliver man som asylansøger

den resterende del af asylbehandlingen og udvises

vi har aftalt procedurer mellem politi og udlændingemyndighederne som skal sørge for at asylsagsbehandlingen fremskyndes mest muligt

sager hvor der netop er asylansøgere som har begået kriminalitet

truende og har en truende adfærd eller udøver voldelige handlinger

kunne flytte vedkommende til et andet asylcenter

også kunne beslutte at nedsætte den pågældendes kontante ydelser og altså på den måde give en ekstra sanktion

om jeg vil sørge for mere offentlighed og åbenhed omkring spørgsmålet om kriminalitet i asylsystemet

jeg som en henvisning til de udtalelser der optræder i artiklen

jeg

ofte er det så ikke nok at man bare sender

patruljevogn får vi at vide i artiklen for at få ro og orden nej der skal sendes flere af sted

medarbejdere på asylcentrene

og man skal ikke på centrene beskytte nogen der ikke vil indordne sig under sådan almindelige

slet hvis man bryder loven

ikke indgiver anmeldelse og derfor vil jeg godt

justitsministeren vil ministeren vejlede ledelserne på asylcentrene rundtomkring i danmark om at de skal indgive anmeldelse

kan blive foretaget en politimæssig efterforskning af det der

stillet til regnskab for deres gerninger jeg tror også ministeren må forstå

de betjente der sendes af sted hvis de oplever at et center er blevet raseret i hærværk og vold

til dem arh lad os gå stille med det

signal vi sender til dem der laver den slags ballade hvad synes ministeren det er for et signal

jo et kendt problem at det kan få konsekvenser for den enkelte man kan få mundkurv på man kan blive udsat for chikane forflyttelse

spørgsmålet til justitsministeren må lyde hvordan vil ministeren

kommer en ordentlig offentlighed omkring den politimæssige indsats

asylcentrene så det ikke er sådan at ministeren kan gå og sige at det

whistleblowerordninger også når folk siger noget det er jo

jeg ved hvad politikken er og jeg ved ikke noget om hvorfor der er en enkelt anonym politimand

gøre livet vanskeligere for dem der virkelig gerne vil danmark gerne vil indordne sig og

at kunne få asyl altså et af problemerne

hvis det bare bliver skubbet ind under gulvtæppet og ledelsen bare siger

fortælle om ministeren ikke er enig i at den type negativ adfærd der beskrives i artiklen skal have konsekvenser vi kan ikke leve med at asylansøgere bare

har brugt fuldstændig uacceptable metoder og

således at enhver kriminel handling som personalet bliver bekendt med øjeblikkeligt skal meldes til politiet nordsjællands politi har endvidere besluttet at iværksætte en række politifaglige initiativer herunder intensivering af politiets tilsyn med centret i form af

at vi er på sagen og at vi gør noget men hvad en enkelt anonym politimand siger eller gør har

er i strid med socialdemokraternes landspolitiske opfattelse for

mig bekendt salafister der er blevet udvist af landet vi har diskuteret det mange gange og også diskuteret det med forskellige repræsentanter

salafister der fraråder folk at stemme eller opfordrer til terrorisme og lignende

tegner butikken hos socialdemokraterne i

skal vi altså udvise nogle salafister der

og så skal vi ikke gøre det og det er det der sker nu

bliver udvist så kan ministeren ikke gøre os lidt klogere på

vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

dilemma vi synes man skal udvises hvis man har gjort sig skyldig i en forbrydelse der betinger at man kan udvises

og hizb ut tahrir bør opløses når de klart opfordrer til terror og drab på andre mennesker mener ministeren

herboende ekstremister helt ustraffet kan opildne til terror helt ustraffet kan opildne til drab

til at få andre til at gøre det samme er det ikke noget vi skal gøre noget ved

udvisninger at hvis en udlænding skal udvises administrativt

hvis man må anses for at være til fare for statens sikkerhed

være tale om en konkret vurdering som afhænger af de konkrete handlinger som den pågældende har foretaget

udvisning ved dom i tilfælde hvor en udlænding idømmes frihedsstraf for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om drab og

udvise dem hvis de har begået de her ting

gør alt det som ministeren siger at ministeren ikke kan lide

uden at de bliver udvist vi har ham der hedder han har taget navneforandring nu

stadig væk i landet selv om han har dobbelt statsborgerskab og sagtens kunne udvises så jeg må bare spørge ministeren hvad sker der hvad

bidrager til vores fællesskab når de er med som fuldgyldige borgere

kun fordi man vil lave kriminalitet opfordre til terror og alt muligt andet ja så er sagen jo en lidt

men udlændingelovens regler om udvisning

udformet sådan at en udlænding der begår alvorlig kriminalitet skal udvises

med danmarks internationale forpligtelser og det vil sige at vi eksempelvis

lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet og at den helt almindelige dansker skal kunne få behandling på sygehuset uden at skulle have penge op af lommen sundhedsområdet er kommet rigtig langt under den her regering

som har været med til at sikre at vi kommer

og b hold i sundhedsvæsenet til livs som de fleste ved

står sundhedsvæsenet jo over for store udfordringer i de kommende år

bevare den frie og lige adgang til sundhedsydelser er vi derfor nødt til at sikre at vi får mest mulig sundhed for pengene regeringens svar er ikke en nulvækst som vil udhule vores velfærdssystem og dermed også det danske sundhedsvæsen vi vil et offentligt sundhedsvæsen for alle der har behov for behandling vores svar

er derfor modernisering og effektivisering frem for mere brugerbetaling for regeringen er synlighed om resultater og bedste praksis i behandlingen en væsentlig faktor til at

både kvalitet og effektivitet og dermed til at få mere og bedre sundhed for pengene vi sætter derfor aktivt fokus på at anvende data og synlighed om resultater på en langt mere proaktiv måde end tidligere regeringen insisterer på at bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet på det der giver patienterne og samfundet mest sundhed for pengene og at sundhedspersonalet bruger deres tid på det de er sat i verden for

til ham og dermed sådan også få lidt at vide om hvad

da formode at man har nogle ambitioner og nogle ting som man gerne vil i gang med når

jeg har da en stor interesse i regeringen i

almindelighed og sundhedsministeren i særdeleshed det må der ikke være

jeg ville da ikke synes det var unormalt hvis sundhedsministeren i dag kunne

blevet ny sundhedsminister har man ikke et eneste nyt konkret initiativ som man påtænker

og nu kommer der så en sundhedsminister fra socialdemokraterne

har fået nye medlemmer på den front men hvad er

et eksempel på et nyt initiativ som sundhedsministeren påtænker at tage og som man har som en ambition

af

interessant synspunkt men jeg takker for ministerens

landets nye sundhedsminister ikke i dag kunne komme med bare ét bud på hvad det er man godt kunne tænke sig

sygehuse er med til at sikre de sundhedstilbud som det offentlige stiller til rådighed løses bedst muligt og mest effektivt

vi jo også lanceret en synlighedsreform hvor vi i langt højere grad vil have åbenhed om resultaterne i sundhedsvæsenet min erfaring

som borgmester er at sund og effektiv konkurrence på en måde hvor vi hurtigere kan udbrede den bedste praksis fordi vi kan identificere hvem vi skal tage ved lære af for at løse problemerne bedre og mere effektivt er en rigtig god idé og min holdning er at hvis private virksomheder kan være med til at løfte regeringens visioner for sundhedsområdet i form af billigere løsninger og endda af en bedre kvalitet end i det offentlige så skal vi da gå den vej det sker jo også i regionerne og i kommunerne der af egen drift konkurrenceudsætter opgaver der hvor de finder det hensigtsmæssigt for mig er det her

jeg tit hører fra den borgerlige side at det her er noget som man vil af ideologiske grunde altså at det i sig selv er målet at det er privat der er jeg bare ikke og

ganske glimrende rapport som regeringens produktivitetskommission kom med her

for ganske nylig hvor der jo klart anbefales at at det offentlige langt mere systematisk bør gå efter en øget konkurrenceudsættelse inden for den offentlige sektor

det er ikke nogen hemmelighed at vi i venstre deler den målsætning og synes det er fornuftigt hvorfor fordi det jo er en af vejene til at vi kan få den offentlige sektor til at køre længere på literen altså at vi også på det område kan få mere sundhed

og det kan ministeren jo også læse i produktivitetskommissionens

ud af et samlet potentiale på opgaver der som udgangspunkt kan udbydes på lige knap fire hundrede milliard

det handlede om vores egne penge her handler det om at vi som politikere har et politisk ansvar for

at forvalte skatteborgernes penge og det er derfor

indleder med at sige at konkurrence er godt hvilket

samtidig siger og derfor har vi selvfølgelig også en ambition om at vi skal sikre at vi får mest mulig sundhed for pengene så vi kan bruge pengene på bedre kræftbehandling og andet i stedet for

på at betale for en ydelse som vi kunne

så et konkret spørgsmål har sundhedsministeren en ambition om at landets regioner øger konkurrenceudsættelsen

så vil man da kontinuerlig spørge sig selv kunne vi gøre det her bedre er det opgaver der kunne bringes i udbud der er særlige forhold som gør sig gældende på dele af sundhedsområdet

skal være venlig også lige ved at nævne det i sit spørgsmål nemlig at der jo er områder hvor man må forvente at hvis man bringer

vil der reelt ikke være flere bydende fordi opgaven har en kompleksitet som som nogle af vores opgaver i sundhedsområdet har der skal man jo ikke bringe udbud i anvendelse fordi det

siger at udbud er et værktøj der skal bruges det

er et værktøj der kan bruges er det så et værktøj der bør bruges mere eller mindre

at man i landets regioner når vi ser på konkurrenceudsættelsen i meget betydeligt omfang ikke systematisk spørger til prisen og kvaliteten når

botilbud ifølge artiklen at de ikke længere har råd til den pædagogiske ledsagelse til ferier udflugter og lign det kan hænge sammen med at de tidligere har opkrævet betaling for personaleomkostninger

hos beboerne loven er ikke ændret og kommunerne har tidligere tolket loven forkert i forhold til opkrævning af brugerbetaling

den her praksis med at opkræve ulovlig betaling nu stopper det skal

nogen tvivl om det er og bliver et kommunalt ansvar at sikre at borgerne får en god og helhedsorienteret indsats borgerne har retskrav på at kommunernes indsatser skal forbedre den enkeltes sociale og personlige udvikling

fastsætter ikke retskrav om at borgere i botilbud skal kunne komme på ferie men kommunerne kan beslutte at tilbyde ferie med pædagogisk ledsagelse som en del af deres serviceniveau det er altså op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse til ferier udflugter og så videre

at køge kommune tilbyder en årlig ferie på fem dage hvor den pædagogiske ledsagelse betales af den

stadig væk kan få ledsagerordning som der står i serviceloven

et brev fra kl hvor der står kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med betydelig nedsat

jævnfør serviceloven tilbuddene er gratis for borgeren og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra borgerne dette gælder feks når borgerne har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold

så socialpædagogisk bistand kan dække mange forskellige typer af støtte det kan blandt blandt andet bestå af ledsagelse både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter herunder indkøb lægebesøg fritids og kulturtilbud

ikke sikre at mennesker med handicap kan få

sikre at kommunerne lever op til deres ansvar og benytter de muligheder der er i serviceloven det er jo vigtigt for mennesker

ikke på nogen som helst måde jeg er rigtig glad for at man nu har ændret praksis og der kan man jo sige at det er

rettet henvendelse til kommunerne og jeg er rigtig glad for at den

forkerte praksis med med at opkræve ulovligt stopper nu så hvis det var det der var spørgsmålet

mener jeg også at det allerede tydeligt at udflugter og ture er en naturlig del af et botilbud de mennesker med udviklingshæmning som alene har behov for ledsagelse og ikke for socialpædagogisk bistand bliver i dag visiteret til ledsagerordningen denne gruppe har mulighed for ligesom at spare deres månedlige timer sammen

kan tilkøbe sig ferie og udflugter hos en privat leverandør

jeg håber at kommunerne vil finde løsninger så alle mennesker med udviklingshæmning fortsat får et godt og indholdsrigt

at sikre at mennesker med handicap kan få ledsagelse

økonomien i kommunerne at de måske vil nedprioritere det her område

man skal til sølund festival det vil jeg ikke jeg vil til gengæld lade

det allerede er at tilrettelægge deres eget arbejde og den enkelte kommune har mulighed for at sende deres beboere på ferie hvis man vil det

jeg er lige så optaget af sølund festival som spørgeren er

danske virksomheder får mulighed for at føre deres sager

dommer i dommerpanelet det betyder eksempelvis

i forbindelse med det spørgsmål stillet her at hvis en lille dansk virksomheds patent bliver krænket lad os sige i fem europæiske lande herunder danmark får

afdeling af den fælles patentdomstol her i danmark omvendt er

at hvis patentet alene er blevet krænket

i grækenland at man skal føre sagen men det er ikke sådan at det vil være

fælles patentdomstols lokale afdeling i grækenland eller den regionale

den er jo indrettet sådan

fra hvert enkelt land hvis man har en lokal og så er det ellers et internationalt dommerpanel

som dømmer hele tiden så det vil ikke være sådan

får krænket sit patent i grækenland skal ned igennem de græske

skal man ikke længere fremover vil det være sådan

europæiske enhedspatentdomstol

muligt for en dansk virksomhed at føre retssagen i danmark

nødvendigvis er tilfældet det kan jo stadig væk

en mellemstor virksomhed skal rejse til en anden

i et andet land så svaret svaret er vel egentlig meget simpelt at

sikre at sagen for en lille virksomhed altid skal føres

den måde hvorpå dommerne skal bevæge sig rundt i forhold til enkelte europæiske lande lande

får krænket sit patent i lad os sige bulgarien rumænien

sagt skal det ikke være virksomhederne men dommerne der skal rejse

en lille og mellemstor virksomhed

er nogle andre

rettigheder så er det vel rimeligt nok uanset om det er i danmark

så man man kan altså fremover begge dele og

synes jo at fordelen ved at man

den måde domstolen bliver sammensat på fremover med eksperter

som som man ikke kan håndhæve man får vel ikke bare et patent sådan

og jeg undrer mig lidt over at ministeren ikke er lidt mere bekymret i forhold til de små

det er jo hele hjemmemarkedet der kan ryge

er bare en ekstra mulighed man får som faktisk vil være en kæmpe fordel for ganske mange små virksomheder som ikke skal om

advokatomkostninger i fem og tyve forskellige lande men kan nøjes med

med patentdomstolen

hvorfor man er imod

de har brug for en afklaring derfor vil jeg arbejde for at der findes en politisk løsning

det der hed aftale om en ny storstrømsbro holstebromotorvejen med videre af enogtyvende marts to tusind og tretten enig om en beslutning om at linjeføringen skal afvente de opdaterede beregninger i landstrafikmodellen en ny limfjordsforbindelse er et stort omkostningsfuldt og indgribende projekt derfor er det vigtigt at beslutningen bliver truffet på et så solidt grundlag som muligt og de her opdaterede beregninger i landstrafikmodellen skal understøtte en sådan oplyst beslutning

vigtigt at være opmærksom på at denne beslutning ikke kan træffes af regeringen alene analyserne i landstrafikmodellen er besluttet af alle partier i den grønne forligskreds og det er de samme partier der i givet fald skal udmønte midler

forligskredsen har den syvende februar dette år modtaget et statusnotat der redegør for arbejdet med at opdatere beregningerne ministeriet forventer som nævnt i den forbindelse at modtage en afrapportering fra vejdirektoratet inden for de næste par uger

kan være behov for konsolidering af resultaterne når de endelige resultater foreligger vil sagen blive drøftet i den samlede

nået allerede i to tusind og sytten og ikke som oprindelig oprindelig forudsat i to tusind og tyve

vi afventer selvfølgelig de

ministerens egen personlige holdning til

i aalborg jo i den grad har været imod den her forbindelse

så meget desto mere vil jeg godt være helt sikker på

mange generationer frem og det er noget som

bærer det fælles ansvar og derfor er min tilgang til